stillet ændringsforslag jeg forstår at justitsministeren fungerer som finansminister i dette øjeblik i forhold til salen er ønsker at udtale sig

så er forhandlingen sluttet der er stillet forslag om at lovforslag nummer l en henvises til fornyet udvalgsbehandling

at lovforslagene nummer l to og l tre går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg også det som

holdningen overalt at dobbelt statsborgerskab var noget rod man måtte vælge men der er sket meget globaliseringen har medført at flere og flere rejser ud og mange kommer hjem igen det er blevet nemt og billigt at rejse mellem forskellige verdensdele mennesker rejser ud for at arbejde tænker at det skal være midlertidigt men så ender det måske

at blive permanent mennesker forelsker sig på tværs af landegrænser og får børn sammen børn der bliver sat i det dilemma om de skal vælge deres mors eller deres fars statsborgerskab i venstre mener vi ikke at mennesker skal tvinges

valg som ikke er nødvendigt der er ingen grund til at tvinge andre til at opgive deres oprindelige statsborgerskab fordi de gerne vil være statsborgere i et nyt land jeg elsker mine to børn kamma og valdemar lige højt og man kan også elske sit gamle og sit nye fædreland lige højt så sent som i sidste uge var jeg inviteret på middag i new york af min gamle skolekammerat peter der for snart mange år siden flyttede til usa for at arbejde i en bank han blev hængende og har fået tre børn han er nu gift med en dansker som også

i usa en del år hun er stadig dansk statsborger og han har så af forskellige årsager måttet opgive sit danske statsborgerskab og har nu amerikansk pas de glæder sig begge til nu at kunne blive både danske og amerikanske statsborgere for sådan føler de sig og de er langtfra

jeg har modtaget virkelig mange henvendelser positive henvendelser fra danskere over hele verden der har set frem til dagen i dag igennem mange år og jeg ved at mange sidder og kigger med her i dag over det meste af kloden jeg vil godt læse op fra et af de mange breve jeg har fået kære jan først vil jeg sige dig mange mange tak for din store indsats i denne sag jeg har nu været her

halvtreds år us statsborger dansk gift tre børn alle tidligere

vuere og foreløbig otte børnebørn jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen i hvalsø kommune fra den første januar nitten to og firs og sad i seks perioder plus det ekstra år de sidste ni år som borgmester for venstre jeg blev meget glad da jeg erfarede at venstres gruppe vil stemme for forslaget tak for dit engagement liberale

vi til glæde for virginia og mange andre den aftale som vi i venstre i foråret blev enige med regeringen sf enhedslisten og liberal alliance om i dag er det kun syv ud af europas seks og fyrre lande der ikke tillader dobbelt statsborgerskab når loven er vedtaget er det kun seks i praksis betyder loven at danskere der bosætter sig i andre lande vil kunne bevare deres danske statsborgerskab samtidig med at de får et nyt statsborgerskab i deres nye hjemland men det betyder også at herboende udlændinge vil kunne beholde deres oprindelige statsborgerskab selv om de får et dansk statsborgerskab

danske statsborgere vil kunne få deres danske statsborgerskab tilbage hvis de vel at mærke ikke har begået alvorlig kriminalitet i mellemtiden da debatten om

dobbelt statsborgerskab kørte i pressen i foråret var

en del praktiske bekymringer blandt andet om værnepligt og skattepligt retten til at stemme og retten til at få velfærdsydelser nogle af de bekymringer vil jeg godt give et par ord med på vejen værnepligten skal ske i bopælslandet man risikerer altså ikke at blive pålagt

stemmeretten følger bopælslandet hvis man bor i danmark har man altså stemmeret

for retten til at modtage offentlige velfærdsydelser der er omvendt masser af reelle problemer for danskere i udlandet fordi vi ikke i dag tillader dobbelt statsborgerskab lidt færre problemer for udlændinge

hvis man er udenlandsk statsborger der er stillinger man ikke kan få bestyrelser man ikke kan være medlem af og man har ikke demokratisk indflydelse i det land hvor man bor disse problemer vil venstre gerne løse

også godt nævne at dobbelt statsborgerskab giver os mulighed for at udvise danske statsborgere der begår forbrydelser mod danmark for eksempel terrorisme hvis de samtidig er statsborger i et andet land ja så kan vi tage det danske statsborgerskab fra dem og udvise dem til deres oprindelige hjemland

danmarks regler skal moderniseres i takt med udviklingen og derfor giver det også god mening at tillade dobbelt statsborgerskab så vi ikke tvinger folk til at vælge tilhørsforhold når der ikke er grund til det og derfor indstiller venstre at vi

er der lige præcis på hvilket tidspunkt har fået flertallet i gruppen til at mene at det her er fornuftigt skal jeg ikke kunne sige men jeg er helt med på at det da ikke er noget

jo også noget som man i mange andre lande har drøftet igennem rigtig mange år

være statsborger i ét land men der er altså sket en udvikling og hvad det lige præcis er der har

er svært at svare på jeg ville ønske at holdningen også var tippet hos dansk folkeparti

er tiden løbet fra hvornår den løb fra det om det var i sidste måned eller for et år siden eller for fem år siden

ikke kunne sige men jeg synes i hvert fald at det er godt at vi nu kan få vedtaget en lov som er i overensstemmelse med udviklingen og som vi i øvrigt principielt ikke har nogen problemer med

jo dejligt når vi har nogle lovforslag

der ikke er nogen negative bivirkninger ved det

det er i stor stil et lovforslag der kun gavner mennesker netop når vi lever i en verden og i en tid hvor man bosætter sig i forskellige lande enten af udviklingsmæssig årsager eller fordi der er en udvikling i eget land der gør at man ikke længere kan bo i sit oprindelsesland

rigtig godt at vi også følger med lovgivningsmæssigt og åbner for

og fuldgyldige demokratiske borgere i det land som de vælger at bosætte sig i der er en opgørelse der siger at der er cirka tohundrede og halvtredstusind danskere der bor i andre lande der vil have glæde af det her hvis de vælger det til det

der sidder med statsborgersagerne i danmark for

udlændinge der gerne vil have dansk statsborgerskab får rigtig mange historier om at de synes de

være aktiv i demokratiet og det gør faktisk indtryk

være statsborger i et andet land

også godt at vi som politikere følger med udviklingen og tager noget nyt til os og det gør vi også i respekt for den grundlov vi har vi ændrer jo ikke på grundlovens § fire og fyrre der siger at det at få statsborgerskab

og derfor er det også pakket ind i de almindelige regelsæt som vi har her

alle dem vi kan glæde os over

så være den ekstra vifte som også herre jan e jørgensen gjorde opmærksom på

en bedre mulighed for at udvise folk

vi skal bruge det dobbelte statsborgerskab til demokratiets positive udvikling

kriminelle handlinger i det land man vælger at bosætte sig i

har sat sig til bordet og har løst den gordiske knude med

ikke skal genere folk fordi man bliver mere globaliseret i sit privatliv

kærlighed arbejde eller på anden måde

i deres eget land jeg synes faktisk det er en meget stor kærlighedserklæring fra de mennesker der tvinges til at bosætte sig i danmark at de vælger det danske statsborgerskab til

næste sag så alt andet sige tillykke til alle de mennesker der vil få glæde af dobbelt statsborgerskab

holde af to lande selvfølgelig kan man det for os

sig mere om hvad nationalstaten er for en størrelse og hvad statsborgerskabet er for en størrelse og nationalstaten og statsborgerskabet hænger principielt logisk og åndeligt

global tidsalder en global tidsalder der også løber stormløb imod de grundpiller som nationalstaten udgør og netop derfor netop derfor er det værd at holde fast i at der er ét sted hvor man hører hjemme

ét sted man kæmper for og så videre statsborgerskabet dækker

noget dybere der har sin grund i identitet

det at være dansk danskhed det som man med et i forhold til den politiske korrekthed forkætret ord kunne kalde fædrelandskærlighed som jeg mener

som man får del i nej det drejer sig

forbundethed troskab når man går tilbage og læser de politiske debatter der har været om statsborgerskab

fra demokratiets indførelse og frem været én person ét statsborgerskab og det grundlæggende spørgsmål for de folk der har beskæftiget sig med det

har vi jo haft en diskussion om de her såkaldte syrienskrigere hvilket hold er de på

den almindelige forbundethed i forhold til landet

om erhvervelse og fortabelse af indfødsret fra atten otte og halvfems som er en fornem lov udarbejdet af

at få afklaret loyalitetsforholdet

det ville i forhold til hvad statsborgerskabet er i sin kerne

vi taler om fædrelandet

det ud fra devisen om at man kun har én far vi kan

om modersmålet når vi taler om det sprog der ligger vort hjerte nærmest jeg kan flere sprog og der er blandt de sprog jeg kan et par stykker som

ét modersmål skal jeg udtrykke mine dybeste og inderste følelser

med de nuancer der hører til gør jeg det på mit modersmål selvfølgelig kan man holde af flere lande på en gang men man har nu engang kun ét fædreland sådan er det med fædrelandet og

er det at have et modersmål

med ens forældre vi har ikke selv valgt dem de er blevet givet os på forhånd det samme gælder med fædrelandet og modersmålet

produkt af vore valg men en realitet og en virkelighed der er givet på forhånd

udtrykker vi en loyalitet og en forpligtelse i forhold til den givne virkelighed i forhold til det land som igen gør

i verden men som også føler sig meget tæt

de bor i men som netop på grund af deres hjerte og deres modersmål og deres fædreland ikke kan få sig

man ikke kan frasige sig

en kærlighed til det land jeg er i så kan jeg vælge og så er valget mit men med hensyn til det statsborgerskab man har med på forhånd ligger det i sagens natur

og så kan man jo i øvrigt foretage et aktivt valg

var kongen der ligesom gjorde at man blev kongens undersåt efter nogle så at sige subjektive valg så skal man have det her lovfæstet og der drejer det sig

fra atten ni og fyrre atten seks og tres og så til

stadig er et spørgsmål som også statsborgerskabet udtrykker et loyalitetsforhold

for mig er det helt klart et loyalitetsforhold hvem jeg er loyal

spanien spiller fodbold selv om jeg synes

så er det stadig væk danmark jeg holder med og det

rigtig fint at have den historiske forklaring men det vi her lovgiver om er jo for fremtiden og jeg tror faktisk godt at mennesker i dag

loyaliteten sidder jo ikke i hjertet loyaliteten sidder altså i de bevidste handlinger man foretager sig så jeg er rigtig tryg ved det lovforslag vi har med at gøre i dag jeg tror det bliver til stor glæde

er rigtig mange andre mennesker mange flere mennesker

hvor man lægger sin loyalitet

hvor har man forpligtelsen henne hvad er det for et land man vil kæmpe for hvad er det for et land man vil værne om det er for mig det som statsborgerskabet udtrykker ikke blot en rettighed men så sandelig også

min fremtid med min familie være og så vil man i kraft af det skulle foretage et aktivt valg

set meget enkelt men reglen er bare

også derfor det hedder indfødsret at der er et sted

herre

om flere ting det handler dels

i fædrelandet for at få et nyt i det land som de har valgt at leve i

som deres nye medborgere har

eksempelvis flyttede til usa startede et nyt liv op

gik på amerikansk skole vi levede et liv fuldstændig som andre amerikanere

men samtidig

og det tror jeg faktisk

dobbelt statsborgerskab fordi vi kan konstatere

en moderne verden er mange mennesker som lever i et andet land end det

helt almindelige mennesker som tager til udlandet får arbejde får familie

ud over at give mulighed for dobbelt statsborgerskab for folk

skal have mulighed for at få det tilbage også selv om det er længe siden

der åbner danmark

for et utrolig konstruktivt forhandlingsforløb vi i radikale venstre glæder os til

måske i bund og grund dækker over det samme man kan så også sige

vi har jo selv været med til at lave den her aftale som

lovforslaget om dobbelt statsborgerskab placerer os jo på linje med en lang række lande i europa det er godt det tilpasser os til en tid hvor det er mere og mere almindeligt at rejse ud gifte sig på tværs af nationer og skifte bopælsland og det er såmænd også fint og godt i dag har mange danskere kun

i deres udstationeringsland ønsker et job i den offentlige sektor dér eller at nyde andre borgerrettigheder der hvor de

det er for fattigt det giver derfor god mening at danske statsborgere fremover kan bevare deres danske statsborgerskab selv om de flytter til et andet land og bliver statsborgere der for vi lever jo altså i en globaliseret verden og med den følger bevægelsen af arbejdskraft og selv om nogle mennesker vælger at arbejde i et andet land betyder det jo ikke at deres tilknytning og tilhørsforhold til danmark bliver svagere ja indimellem har man nærmest fornemmelsen af det stik modsatte

nu får de en mulighed mere det er bare fint samtidig får vores mindretal som jo lever i et spændingsfelt mellem danmark og tyskland på begge sider af grænsen nogle nye muligheder for at bevare begge identiteter det er vigtigt omend nogle af danskerne på tysk side afskæres fordi de ikke som kravet er indrettet nu

det burde måske også være et forhold

tage op under den her lovbehandling endelig ved vi at

løse sig fra oprindeligt statsborgerskab

det gælder især for personer med flygtningestatus derfor er det glædeligt at udlændinge i danmark heller ikke skal give afkald på deres oprindelige statsborgerskab for at blive statsborgere så for os og for dyngevis af danskere

og da forslaget samtidig efter vores bedste opfattelse er med til at fremme integrationen

er det et absolut gode for det der styrker tilhørsforholdet styrker også fællesskabet

signalerer at alle danskere er lige meget værd

når de vil vende tilbage

kun tilslutte mig på enhedslistens vegne og sige

vigtigt ideologisk skridt ud i en globaliseret verden

og følelsesmæssigt skridt for rigtig mange danskere

bor her som også føler sig som andre ting

følelser og loyalitet som der er blevet talt om i dag kan godt dele sig i to man kan godt have hjem to steder og man kan godt have sit hjerte flere steder det gælder både danskere der rejser ud i verden og andre mennesker der kommer hertil

mulighed for at man kan få nogle rettigheder på lige fod med andre i det land man nu engang bor i og også bevare

derfor vil jeg også sige at jeg synes det er rigtig dejligt at

i de forskellige diskussioner der har været om mulige modeller for det her

endt på den fulde model så man ikke begrænser sig til at det

men at det gælder alle og at vi omfavner verden jeg vil også sige at det er rigtig glædeligt for os at se at både venstre og liberal alliance er med i den her aftale så det forhåbentlig er

vi gerne vil se nærmere på i løbet af udvalgsbehandlingen det gælder for eksempel tidsfristen for

som institut for menneskerettigheder i høringssvaret har påpeget nogle problematikker

som institut for menneskerettigheder også gør

unge mennesker som som ikke kan

den her nye form for statsborgerskab ved erklæring fordi

problemer med at få en såkaldt løsningsattest

er der jo også i det her lovforslag som ikke er en del af den politiske aftale en stigning i

i sagsbehandlingen og derfor har vi nok en lille smule

i løbet af udvalgsbehandlingen og vi håber på at det kan blive et

har danske statsborgere som forældre og dem der ikke har danske statsborgere

som forældre der har tidligere været en forskel i hvad man skulle betale i gebyr

en uretfærdig forskelsbehandling efter vores mening

i et regeringsgrundlag som er værd at hjælpe

derfor er vi også klar til at stemme for det her lovforslag selv om hele statsborgerskabsområdet er omgærdet med en række problemstillinger som vi ikke

det næste lovforslag hvor det røde flertal vi har i danmark i øjeblikket

siger ja til en række

men blot får statsborgerskab hvis man kan få en lægeerklæring på det det er uhensigtsmæssigt derfor er det også ærgerligt at det ofte

blandet sammen med spørgsmål om løsning altså løsning fra statsborgerskab og det fører mig frem til at sige

sådan at de mennesker der kommer her som vil involvere sig være en del af det danske samfund mener det alvorligt ikke skal forhindres i at få

statsborgerskab fordi man ikke kan blive løst fra det statsborgerskab man har lige så vel som de danskere der rejser til udlandet ikke skal kunne afvises i at få statsborgerskab fordi de har dansk statsborgerskab det er tiden løbet fra kan man rolig sige og vi hilser også med tilfredshed at det her lovforslag tager hensyn

hvis de beder om det så alt i alt er det et

godt lovforslag som tidligere ordførere har gennemgået perfekt og jeg er meget enig i venstres ordførers bemærkninger herfra om hvad det betyder i en moderne verden at vi gennemfører det her lovforslag så det er en af de gode dage vi er enige i at det er et lille hjørne af historien vi skriver her i dag og det vil vi gerne undtagelsesvis rose regeringen for det er ikke noget vi ellers belaster regeringen ret tit med

som det er at flytte fra københavn til århus det medfører naturligt

hvor man føler sig hjemme hvor ens loyalitet ligger

om dobbelt statsborgerskab skaber en risiko for en masse uhensigtsmæssige situationer som vi ikke ønsker

altså hele loyalitetsbegrebet

at man med dobbelt statsborgerskab kan opnå stemmeret

positivt der kan desuden være store problemer med diplomatisk beskyttelse der kan være familieretlige problemer problemer i forhold til proces og strafferetslovgivningen

for hvorfor stoppe

hvis man først har brudt med princippet om ét statsborgerskab

alt efter hvor mange lande man kan nå at bo i og knytte sig til i løbet af et liv

ikke gå ind for at tillade at man kan erhverve dobbelt statsborgerskab i danmark og vi kan derfor ikke støtte

der er blevet sagt meget især fra dansk folkepartis side om loyalitet for mig er det et lidt mærkeligt begreb at arbejde med hvad angår medborgerskab jeg tror nok jeg hellere vil have fokus på identitet og jeg tror der er mange der har det sådan

en verden hvor det at bevæge sig rundt bliver stadig mere almindeligt kan tilknytning til det danske samfund have præcis samme vægt og samme rolle

her og vi har jo rigtig mange danskere der rejser ud

mere fredelig udvikling i konfliktområder nogle slår rødder bosætter sig andre steder

fornuftigt godt og klogt at statsborgerskabet kan få lov til at følge med

på samme måde er der jo udlændinge der kommer hertil som ønsker at opnå dansk statsborgerskab med de pligter og rettigheder der deraf følger men som samtidig ikke ønsker at give afkald på deres hidtidige statsborgerskab

vi skal selvfølgelig være opmærksomme på

de problemstillinger der kan knytte sig hertil men jeg er nu ikke så så bekymret som

vi gør med lovforslaget her som jo udmønter aftalen

dobbelt statsborgerskab både for danskere og for udlændinge det betyder at der kommer til at ske en ophævelse af de gældende bestemmelser i indfødsretsloven om at en

dansk statsborger fortaber sit danske statsborgerskab ved erhvervelse af fremmed statsborgerskab og at en fremmed statsborger skal opgive sit hidtidige statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af dansk statsborgerskab

vigtigt at vi hele tiden har fokus på mulighederne for at

rigtig rigtig mange mennesker jeg tror også man skal se det på den måde at der er mange der

kan man sige nødtvunget har måttet opgive

og det hører jeg også mange af ordførerne sige

kommer det her jo ikke mindst på baggrund

en gruppe af danskere som har ønsket at bevare deres danske statsborgerskab

inden den her lovændring og der foreslår vi som

hvert fald en af ordførerne var inde på at der bliver indført en fem årig overgangsordning hvor tidligere danske statsborgere

kan generhverve det ved at afgive en erklæring herom det siger sig selv at det vil være en betingelse i den sammenhæng at man i tidsrummet fra man har tabt sit danske statsborgerskab

vi også hæver gebyret

det jeg har gjort rede for er at det synspunkt jeg har om statsborgerskabet fuldstændig

synspunkt som man da man begyndte at diskutere statsborgerskaber

set det synspunkt som jeg også gør gældende i dag og det er jo ikke mærkeligt

når det er sådan at man også

menneske må træffe

hvad er det for værdier jeg vil slås for der håber jeg da

set til enhver tid at det valg danskere træffer er en loyalitet og et tilhørsforhold over for demokratiets grundprincipper mere end det måtte være det over for noget nationalt jeg tror det er fordi vi starter diskussionen to meget forskellige steder fra for mig

mennesker kan føje dansk statsborgerskab til deres identitet de har med deres ansøgning allerede vist at de vælger danmark og vil danmark og det er glædeligt for danmarks døre er åbne for dem der kan og vil danmark og danske værdier tidligere på formiddagen behandlede vi

om dobbelt statsborgerskab her i salen og de mennesker som vi nu giver statsborgerskab

jo altså også få muligheden for at opnå dobbelt statsborgerskab hvis de ønsker det

knyttet til deres oprindelige hjemland og

finde sig selv og når jeg tager den lille detalje op

det jo netop for at fortsætte den debat om at mennesker ser det som noget enormt positivt

hvilken identitet de har med sig hjemmefra

et dansk statsborgerskab og derfor kigger

af metodikken socialdemokraterne kan støtte det lovforslag der foreligger her med de personer der er på og jeg skal sige fra sfs

statsborgerskab så drejer det sig om hver enkelt når jeg siger det

i tvivl om at der er en masse gode mennesker på den her liste men

igennem de år hvor

regeringen har siddet at der i praksis er blevet lempet og lempet og lempet i praksis

alle dem der søgte om det

nu er vi så kommet i en situation

står en flyttekasse på vores kontorer

man kan spørge hvorfor der er så mange

har fundet ud af at regeringen dispenserer i så høj grad som

jeg antyder det

at vi ser bort fra sprogkravene altså giver dem statsborgerskab uden at de nødvendigvis kan dansk uden at de nødvendigvis ved ret meget om

folketinget bestående af s og r og sf og enhedslisten

godt at dispensationerne gives på baggrund af ptsd altså posttraumatisk stress syndrom når jeg nævner det her forhold

fordi jeg stadig væk synes

når man lider af en sygdom skal man hjælpes men skal man nødvendigvis have et statsborgerskab det mener vi ikke

når jeg nævner papkasserne og det forhold at et flertal i folketinget i øjeblikket agerer gummistempel

til at give dispensationer så er det også for at sige hvorfor vi

grund af de mange gode mennesker der står på listen dem vil vi gerne have ind men vi kan ikke blive ved med at sige ja og ja og ja til nogle mennesker som

lovgivningsmæssigt gælder det at

lempet sådan

opvokset i landet automatisk kan få statsborgerskab når man bliver

er også lempet i forhold til sprogkravene skønt det er en afgørende betingelse vil jeg mene for at blive integreret i det danske samfund at man i

hvilket er den helt forkerte vej at gå sprogkravene

der konstant gives de udtrykker sig fysisk i de flyttekasser som hver uge rulles ind på vores kontorer i hvert fald tre hundrede sager om måneden

der lovgivningsmæssigt og i praksis er lempet kan vi ikke stemme for en lov om indfødsret det gælder også denne

ansvaret på os og samarbejder om at gøre det stærkt og robust

samt deres børn som nu får indfødsrets meddelelse vil kæmpe og arbejde for

at byde de nye medlemmer velkommen

nemlig folketingets talerstol jeg vil byde alle de nye danske statsborgere hjertelig velkommen i vores danske

og dem vil vi gerne byde velkommen og ønske tillykke

jo også en lang stribe af personer

christian langballe påpegede her fra talerstolen

en dispensationsansøgning uden hensyn til om man egentlig vil det så alvorligt at man lærer sproget og kan bestå indfødsretsprøven og alle de ting der egentlig er

det ses der i de her år

at det næsten er en illusion med den enkelte

for liberal alliances vedkommende vi ender op med at stemme for det her lovforslag fordi der som jeg indledte med at sige

er en lang række personer som vi mener

en dispensationsansøgning hvor vi hver eneste gang når vi dykker ned i

efter vores vurdering kan siges ja til så jeg påpeger bare det problematiske i den linje der efter vores opfattelse

giver dispensation men vi gør det jo ud fra nogle klare regler vi gør det jo også ud fra at folk mener det alvorligt

et dansk statsborgerskab og hvor de i dag ikke har muligheden for

når vi har en grundlov der netop beskytter

er der kan give et dansk statsborgerskab men jeg er dybt uenig i udsagnet om at

nogle helbredsmæssige grunde der gør at man ikke kan bestå en eksamen

en god dansk statsborger jeg synes vi har nogle oplagte klare regler det var bare lige for at give en bemærkning

siger ja til striben

sagtens kunne argumentere seriøst for at en væsentlig

gjort forsøg på at deltage i danskuddannelse og så er integrationen utrolig vanskelig for ikke at sige umulig

det er forkert at der ikke tages hensyn til det i sagsbehandlingen som så fører til at man alligevel siger ja det er bare der

er sket nogle virkelige lempelser

vi på et andet tidspunkt forhåbentlig har et andet flertal der har et andet syn på det her så man tager mere hensyn til

får tildelt dansk statsborgerskab hvad

vi gerne medvirker til når der er saglige begrundelser for

så mærkeligt at der er nogle specielle regler for det her

jo kun tredive sager der er på dagsordenen

en enkelt lille case og meget hurtigt for jeg ved godt at

en dame der søger om dansk statsborgerskab hun er analfabet fra sit oprindelsesland hun har passet sit arbejde uden sygedage

forsørget sine tre børn som hun er kommet alene hertil

fortid hun har været en god dansk borger hun har arbejdet og hun skader altså ikke danmark ved at hun får et statsborgerskab og

her fem og halvfjerds firs sager jeg ved godt at

så er et spørgsmål om at der måske kommer mange sager

måske i fremtiden ikke kommer så mange sager

ikke det vi diskuterer det jeg så bare lige vil spørge

at det røde flertal stort set siger ja til det hele altså agerer gummistempel som jeg har sagt i min ordførertale og som

at vi får en mere ansvarlig sagsbehandling på det her område

eller har fået dispensation af særlige grunde derfor mener vi anstændigvis at

kunne opnå dansk statsborgerskab men når

at der er noget meget meget fint i at man

af hensyn til de mennesker og siger at selvfølgelig

man også velkommen som statsborger i landet så

jeg ret fin måde at håndtere et område på som jo er omgivet af nogle politiske uenigheder men hvor vi også har at gøre med nogle konkrete borgere

er blevet enige om er de rigtige selvfølgelig skal bydes velkommen på en en ordentlig måde så

ikke mindst det sidste bidrag men også for opbakningen i det hele taget så er der

og hvordan der gives dispensation jeg vil bare igen opfordre til at hvis man ønsker en diskussion

om der skal dispenseres i de konkrete sager

udvalget er sådan set bare folketinget repræsenteret af enkeltpersoner

kommer den her debat nu fordi vi betragter det som et meget meget alvorligt problem

os til at stemme nej selv om vi gerne ville stemme ja og det har fået liberal alliance til at stemme ja

kroner pengene tages fra rammen til bygningsfornyelse der altså samtidig mindskes med tyve million kroner dernæst bliver loven om byfornyelse ændret så kommunerne

faldefærdige og tomme erhvervsbygninger

mellem tre tusind og titusind indbyggere tidligere har man kun kunnet dette i byer med under tre tusind indbyggere

det betyder at boliger opført i nitten halvtredserne også er dækket af loven samt at kommunerne kan give ekstra støtte til renovering

forsamlingshuse i venstre er vi positive over for at forbedre mulighederne

er en udfordring med at bygninger forfalder i yderområderne det er dræbende for udviklingen når en by bliver skæmmet af forladte og faldefærdige fabriksbygninger hvis vi vil skabe liv uden for storbyerne er det derfor nødvendigt at byerne får mulighed for at tilpasse sig nutiden venstre er derfor positive over for at kommunerne kan opkøbe tomme og nedslidte erhvervsbygninger i byer med mellem tre tusind og titusind indbyggere tidligere har det kun været muligt i byer med mindre end tre tusind indbyggere men blot fordi en by har en vis størrelse betyder det jo ikke at det er et mindre problem når nedslidte bygninger bremser udviklingen derfor undrer jeg mig også over at grænsen nu sættes ved titusind indbyggere

så en hel by ikke emmer af forfald og tabte arbejdspladser tomme og faldefærdige erhvervsbygninger er vel et problem uanset byens størrelse hvorfor mener regeringen at dette kun er et problem i byer med op til titusind indbyggere

jeg forslaget om at kommunerne kan støtte renovering af forsamlingshuse

samlingssteder i de små lokalsamfund hvis først forsamlingshuset i landsbyen forsvinder

et sammenhold og et godt bymiljø så en ekstra mulighed for at bevare disse på en fornuftig

endnu mere for boligudviklingen i landdistrikterne

lovforslag der ændrede loven om byfornyelse nævnte jeg som eksempel

få støtte til nedrivning af faldefærdige avls og driftsbygninger på landet om bygningen ligger på indfaldsvejen på den ene eller den anden side af bygrænsen burde ikke være afgørende

på med dette lovforslag endnu en gang må jeg altså stille

at støtten begrænses til nogle særlige situationer så kommunerne ikke selv kan bedømme hvor behovet er størst en anden ting springer også i øjnene ved læsning af lovforslaget det drejer sig om finansieringen i lovforslaget står der godt nok at forslaget ikke umiddelbart medfører merudgifter men hvis man læser nærmere efter opstår der en vis forvirring

og seksten der skal findes på finansloven og samtidig er der også nogle kommunaløkonomiske midler der skal forhandles på plads med

stille spørgsmål om finansieringen i udvalgsbehandlingen men generelt set er vi positive over de forbedrede muligheder

eller nedrivning af private boliger med dette lovforslag tydeliggør vi at loven skal skabe gode boligsociale forhold for både by

mine og socialdemokratiets ambitioner er at vi fortsat skal have et danmark der hænger sammen og er i balance det skal være attraktivt at bosætte sig i alle dele af landet med dette lovforslag giver vi derfor kommunerne en bred vifte

i forhold til byfornyelse konkret betyder lovforslaget at vi sikrer flere midler til områdefornyelse at alle udfordrede boligtyper kan tildeles midler til områdefornyelse at muligheden for nedrivning af tomme erhvervsbygninger forbedres at støttemulighederne til ejer til ejer og andelsboliger samt forsamlingshuse forbedres

midlertidige byrum lovforslaget betyder at at midlerne til byfornyelsen forhøjes til firs million

det betyder at kommunerne kan søge om støtte til fornyelse fornyelse af områder som typisk kun består af boliger og erhverv og som er præget af stilstand og fraflytning områdefornyelsen skal være med til at skabe liv

områdefornyelsen kan eksempelvis ske ved at etablere torve

trafikale foranstaltninger samt sociale og kulturelle indsatser lovforslaget betyder også at vi forbedrer støttemulighederne til forsamlingshuse som har en vigtig funktion i de mindre byer og derudover betyder lovforslaget at kommunerne får en række muligheder som de har efterspurgt

der er ingen tvivl om at urbaniseringen har sat flere af vores små byer under pres først lukker den lokale købmand måske dernæst den lokale skole og så må byens gamle fabrik dreje nøglen om vores opgave er at sikre at der er fornuftige vilkår vækst og muligheder for et godt liv i alle dele af landet udviklingen vendes ikke på én dag fra den ene dag til den anden der er brug for et langt sejt træk hvor vi lægger en samlet strategi for området så vi kan være med til at skabe fremgang vækst udvikling og arbejdspladser og til at understøtte dette arbejde kan byfornyelsesmidlerne være et nyttigt redskab

eller istandsættelse af faldefærdige huse

til landsbyfornyelse den årlige udgiftsramme til områdefornyelse forhøjes fra tres

de små og mindre byer tildeles forlods tyve million kroner hver mod tidligere fem og tredive million kroner i alt de større byer tildeles tredive million

nyere boligområder og erhvervs og havneområder tildeles forlods

en ny mulighed for støtte til opkøb og nedrivning af tomme erhvervsejendomme

og nedrivning af tomme erhvervsejendomme i byer med over tre tusind

der er mulighed for

der skabes også mulighed for at give tilskud til indretning af midlertidige byrum i erhvervs og havneområder i forbindelse med beslutning om områdefornyelse

af forsamlingshuse og andre bygninger med tilsvarende anvendelse

specielt glade for forbedrede støttemuligheder til istandsættelse af forsamlingshuse og andre bygninger det er der et stort behov for kommunerne kan give op til hundrede procent tilskud til bygningsfornyelse af støtteberettigede udgifter når der ikke kan anskaffes anden finansiering forsamlingshusene har en stolt historie det er ildsjæle i lokalsamfundene som ofte er omdrejningspunktet for forsamlingshusene rundtomkring i landet forsamlingshusene har været en stor inspirationskilde for mange og jeg kunne godt forestille mig at mange af os politikere har været ude i forsamlingshuse og stået på en ølkasse

hvorfor regeringen ikke ønsker at tage de forslag med der

forsamlingshuse i lighed med udlejningsboliger og ejer

for i dansk folkeparti finder vi

energimæssige dansk folkeparti er positivt indstillet over for lovforslag og ser frem til udvalgsarbejdet

været muligt i byer med op til tre tusind indbyggere men det er jo rigtigt at nogle tomme faldefærdige erhvervsbygninger

har en meget stor negativ effekt på et områdes fysiske miljø som det bliver nævnt

i forbindelse med lovforslaget for eksempel i forbindelse med bymidter og ved indfaldsveje det er også godt at den statslige refusionssats til byfornyelse af ejer og andelsboliger hæves fra fem og tyve til halvtreds procent for den måde at give kommunerne et incitament til at man for alvor går i gang med den her indsats mod dårlige boliger at forsamlingshusene kan få større støtte til istandsættelse

et meget meget stort behov for det er der ikke nogen tvivl om og det er jo helt rigtigt at forsamlingshusene er et meget vigtigt

i lokalsamfundene det gælder både med hensyn til diverse sociale arrangementer men så sandelig også debatmøder

i den demokratiske debat jeg forstår lovforslaget sådan at der kan man fremover give en støtte på op til hundrede

nedslidte ejendomme der er opført i perioden fra

fremover også kan indgå

man kan give støtte til som tiden går er det jo klart at

der er behov for at rykke den tidsgrænse områdefornyelse bliver prioriteret højere det kan man jo kun være fuldstændig enig i der er så vil jeg sige

som har brug for at få fornyet

vi i sf gerne vil have lidt nærmere belyst i udvalgsarbejdet

indebærer i forhold til

lejernes landsorganisation peger også på en anden problematik nemlig at

vil en lejer jo være meget interesseret i at der kommer

vedkommendes lejlighed men det er klart at der kan være situationer hvor det er så indgribende at den enkelte vil foretrække at det ikke skete men hvis det ikke kan belyses her fra talerstolen om lidt

afslutningsvis vil jeg sige at

jeg her har nævnt nogle problematikker som vi gerne vil have belyst nærmere

positiv over for det her

en grund til at skulle lave noget om men

har altså vist sig inden for

af befolkningen som medfører at at visse byer og bysamfund

vi ikke har set tidligere

vi enige med regeringen i at kommunerne så

nogle flere ressourcer til at omstille sig og regulere

tidssvarende løsninger og tidssvarende bysamfund fremadrettet særlig skal vi sikre at

de midler som vi byfornyer for bruges på nogle af de problemer som der er i forhold til småbyer og landdistrikter

med det her lovforslag at give kommunerne en række nye redskaber

altså udvide byfornyelsesloven på på en række områder eksempelvis i forhold til bedre støttemuligheder

ombygninger og så indeholder lovforslaget

stort gode og ser rigtig positivt på så alt i alt synes vi egentlig at det er et godt lovforslag men

jeg kommer til at tænke på en tv udsendelse forleden aften hvor man kunne se at en tidligere tdc direktør fik firs million

sidder så det danske folketing og skal drøfte hvordan vi udvikler landområdernes boliger og bygninger og har tyve

hvordan pengene fordeles i det her samfund

forsamlingshusene synes jeg at det er et ret afgørende element

når der ikke kan gives lån og det er jo det der meget ofte sker ude på landet

jo en velkendt sag så det er et

forsamlingshusene har brug for en støtteordning

hvor vi har besøgt nogle

imponerende drift men hvor det også samtidig kom frem at udgiften til især opvarmning er urimelig stor og meget belastende så derfor

flytningen af midler fra by til land at det kan medføre

at ændre boliger med såkaldte installationsmangler det lyder så fint men det handler

et mål for et moderne dansk samfund at der ikke er mennesker som lever uden toilet og bad i deres bolig

tilhører generationen fra nitten halvtreds

uden toilet og bad i boligen

måtte lide samme tort det er ikke os alle sammen der har valgt

alle nu er det over hundrede år siden at de mest velstillede fik bad i deres bolig

tres bliver omfattet

ikke alle parcelhusmodeller

meget store byggeskader jeg tror

ligger en bombe under

store dele af det danske samfund

man også medtænker at

tankevækkende når man er født i nitten halvtreds at boliger der bygget efter man blev født så vil blive omfattet af en renoveringsordning men det siger noget om boligerne ikke nødvendigvis noget om om menneskene og jeg plejer at sige at jeg

dengang efter kom rigtig gode byggematerialer

en mulighed for kommunal garanti for byggelån og det er også et fremskridt det er jo en velkendt sag det er bare ikke gået op for hele regeringen i hvert fald ikke erhvervsministeren at der er rigtig store problemer

skal sikre at man kan sælge boliger og udvikle erhverv på landet for

vores målsætning er jo at komme i hvert fald til den norske huslånsordning men gerne en statslig

en høring enhedslisten betragter det her som et fremskridt men vi vil forbeholde

stille ændringsforslag

kan man ikke finde ud af at renovere sin bolig selv når der er behov for at gøre det det kan folk der bor i enfamilieshuse

at gøre selv uden offentlige tilskud og vi har ingen offentlige tilskud til det når man ser bort fra

som vi i liberal alliance ikke er tilhængere af

man konstatere via tal fra boligministeriets hjemmeside

tusind og ti er antallet af boliger uden toilet bad eller centralvarme faldet i danmark fra trehundrede og fireogtyvetusind til ethundrede og otteogtredivetusind det bliver så fremhævet som en succes for byfornyelsesindsatsen men kun en tredjedel af de ethundrede og halvfemstusind boliger der er blevet forbedret på den måde har faktisk fået offentlig byfornyelse to tredjedele af dem er blevet fornyet med bad centralvarme eller toilet

den offentlige sektors støtteordninger

var mon blevet gennemført alligevel hvis der ikke var byfornyelsespenge fra det offentlige

boligjobordningen at en stor del af de renoveringer som private foretager med fradrag for boligjobordningen ville være foretaget alligevel selv om boligjobordningen ikke havde eksisteret

offentlig støtte til byfornyelse ville være foretaget alligevel selv om den offentlige støtte ikke var der for i hvert fald kan vi konstatere at to tredjedele af dem der er kommet uden om at have mangel på

det grundlæggende princip må være at en privat ejerboligforening en privat udlejer eller en privat andelsboligforening som udgangspunkt selvfølgelig skal finansiere sin fornyelse selv

de offentlige tilskud til byfornyelse og da vi synes at den byfornyelse der er i forvejen er

misforstået støtter vi ikke

byfornyelsespenge i det eller ej så jeg tror at der

vi andre som er kommet lidt op i årene synes er

blandt studerende fordi de gerne vil bruge

insisterer på at alt skal være sådan

gymnasielærer

her når vi taler om lejligheder med hensyn til om de her forbedringer skal ske eller ej så er liberal alliance her ude og kritisere udlejerne fordi de bør kunne klare det

at tage en bylejlighed hvor der ikke er toilet

så det er ikke en kritik af nogen som helst det er bare en konstatering af at der er forskellige behov i det her samfund og selv om vi alle sammen hellere vil køre i

end i lada det

nogle der faktisk køber en billig bil selv om den ikke er lige så god som den dyre bil fordi de foretrækker den billige bil

af prisen og vi skal da ikke udelukke de mennesker fra boligmarkedet som gerne vil betale

er andre former for offentlige tilskud for eksempel rentefradraget som mange ejere af ejerboliger har et skattefradrag for renterne er det liberal alliances mening at der kunne

på tilsvarende måde sige samfundet skal ikke støtte boligejere med et rentefradrag de må virkelig selv

skat hvis man tog rentefradragsretten fra dem ville de komme til at betale endnu mere så selv om vi ikke er forlovet med rentefradragsretten ville det gå i en forkert retning i forhold til at vi synes at boligejerne betaler for meget i skat i dag hvis man laver en større reform som sikrer at boligejerne

måske ikke er så meget andet tilbage at samles om så er det vigtigt at holde fast i det der er

optaget af den her mulighed for netop at opkøbe og nedrive tomme erhvervsejendomme som jo netop kan være med til at skæmme et område og gøre det mindre behageligt at bo i og derfor

forundret over alle de der stive grænser der partout skal være på

et område nu hæver man så grænsen fra tre tusind til titusind indbyggere

et sted hvor der er sådan en ejendom ja så er der ikke mulighed for støtte efter den her ordning det mener vi er

og vi håber meget at ministeren vil være med til

få fjernet den grænse for hvorfor dog have den

beboere mere eller mindre i det pågældende

jeg skal ikke gentage de

interesse

som opfølgning på den sidste ordfører kunne man måske sige at det her

som jo langt hen ad vejen netop støtter en bestemt boligform

op til at det havde været ganske hensigtsmæssigt at man havde fastholdt boligjobordningen ikke bare af hensyn til de arbejdspladser det koster at fjerne dem men jo også af hensyn til at der er

andre områder hvor det er hensigtsmæssigt at få renoveret sin bolig blandt andet af hensyn

energiforbruget i boliger og meget andet så

udmærket hvis det kunne lægge op til at vi også fik en sådan ordning og jeg forstår man jo er

på finansloven så

og ferieboliger i udlandet for eksempel folk der ejer

fortsat skal have mulighed for

få støtte via boligjobordningen til at renovere deres bolig

også forskellige der benytter de ordninger

hvis mennesker skal have nogenlunde ens muligheder skal de behandles forskelligt ud fra

situation de er i i

er er det primære formål naturligvis at få renoveret her i landet men vi ønsker den gamle boligjobordning tilbage og vi ønsker også en udvidelse i forhold til

noget som at få tyverisikret sit hjem

minus herre ole birk olesen

er sådan at hver gang vi bruger en kroner på byfornyelse fra statens side

lovforslaget er jo også et udtryk for

sfs ordfører og

en vældig byfornyelsesindsats i vores større byer det bærer det også præg af

til alle de bygninger der ikke var tekniske installationer i

indsatsen men der er altså et enormt behov i vores landdistrikter for at få byfornyet mange

brug for at binde byerne sammen det her er et udtryk for

det er selvfølgelig et udtryk for at vi har været rundtomkring i landet

også talt med borgmestrene og byrødderne i de mindre byer hvor vi siger

der er noget vi særlig kan gøre det her lovforslag er et udtryk for at vi ændrer

binde penge sammen men som det fremgår

kraftigt efterspurgt det sker på grundlag af de beslutninger som er i kommunerne hvor strategier for hele landsbyer det er jo noget nyt efter at man faktisk startede med nedrivningspuljen og efter at vi har fulgt op med landsbyfornyelsespuljen som

skal bruges til det at man laver strategier at man laver landdistriktsstrategier og det kobler man jo op på at man

større områder lovforslaget forsøger at koble de her indsatser over for de enkelte dårlige boliger med en samlet områdeindsats og vi kan se det virker vi har set det i ganske mange landsbyer vi

igennem vestervig som blev årets landsby sidste år har faktisk

grønne pladser borgerne er gået sammen og har brugt byfornyelsesmidlerne ganske fornuftigt

brugte ganske mange penge både borgernes penge men også byfornyelsesmidler i dag igen kan sælge huse sådan er der masser af eksempler på at byfornyelse gør en afgørende forskel

det gør den selvfølgelig også i de større byer og når vi reserverer de her midler

er det jo et udtryk for at vi gerne vil understøtte den indsats som kommunerne gør i

der er ingen tvivl om at vi gør en forskel så er

der er det nye det som alle ordførere

forsamlingshusene og det man kan

man kan gå op til hundrede procent kommunerne kan give garanti for lånebeløb fordi mange af vores forsamlingshuse jo i virkeligheden ejes af ejerforeninger lokale borgerforeninger osv

det er den ene del af det så blev der spurgt hvorfor kan man ikke arbejde med energiforanstaltninger med de begrænsede midler vi har sat af til den del af det

har vi sagt at det man kan i forhold til den her del

istandsætte bygningernes klimaskærme og der kan også laves

handicapforanstaltninger afhjælpning af kondemnable kondemnable forhold det vil sige at man

de her arbejder kan udføres på en måde så man tager hensyn til det fremtidige energiforbrug altså ved at få hulmursisoleret ved at få fat i tag og fag som det hedder

er rigtigt at der ikke ligger i lovforslaget at man kan få direkte støtte til nye fjernvarmeanlæg oliefyr og så videre men det har altså

omkring energirenoveringer og vi har et meget meget bredt forslag nu hvor vi ikke har valgt at ændre i den del af det vi også forhandlet en ny lejelov som vi nu skal behandle om ikke så længe her i salen og der mener jeg vi

forundret over at llo rejser spørgsmålet men vi har i hvert fald fundet at balancen skulle være dér

schack elholm venstres ordfører på området

og det er et efterspurgt ønske at kommunerne

og derfor har vi i samarbejde med kl afsat to gange femhundredetusind

så at sige kan tage ud og give sagsbehandlerne ude i kommunerne en større indsigt i hvad de her midler kan bruges til og det er et ønske fra dem

der er uafklarede spørgsmål i det men

skriftlige spørgsmål om det jeg tror at vi kom

at det er sådan et spørgsmål

om man nu vil bo lidt dyrere eller lidt billigere eller

men det her lovforslag og byfornyelsesforslag er udtryk

få byfornyet og understøtte den indsats som kommunerne gør for at binde deres landsbyer sammen når der er færre der bor der så det er et spørgsmål

at finde balancen vi udvider så i øvrigt også mulighederne i forhold til den del af det så jeg synes jeg synes vi har fundet balancen godt og som sagt byfornyelse virker vi fortsætter ad den vej med at afskaffe

og jeg giver først ordet til fru karen jespersen

som havde overordentlig svært ved at

rettet op på med lovforslaget her

skal lægges skal være klarere

mere tydeligt sådan at man har en sikkerhed for at man

at hænge sammen og det skal også kunne

budgetterne og

minimumsdeltagelsen fra

hele ideen om

skal være et solidt fundament inden man begynder at stifte en andelsboligforening mener venstre er fornuftig så vi støtter tanken i lovforslaget og der er selvfølgelig meget teknik i det og det kan man jo diskutere under udvalgsbehandlingen men hele ideen om at der skal være et mere

gennemsigtigt finansieringsgrundlag og at

skal være tryghed omkring køb af andelsboliger vi ønsker at sikre tilliden til andelsboligmarkedet og det har der været brug for for desværre har vi op til den økonomiske krise set flere eksempler på at folk har købt andelsboliger uden at kunne gennemskue finansieringen bag dette måtte vi naturligvis reagere på så vi kunne sikre et velfungerende andelsboligmarked regeringen har derfor siden sin tiltrædelse taget en række initiativer der har haft til formål at øge gennemsigtigheden i forbindelse med køb og salg af andelsboliger med dette lovforslag tager vi nu det næste skridt ved at sikre

stiftelsen af en ny andelsboligforening sker på et solidt økonomisk fundament

konkret betyder lovforslaget at kravene skærpes til stiftelse af andelsboliger

minimumsdeltagelsen ved stiftelsen til tres procent af lejerne så det er sikret at der er nok andelshavere til at sikre en sund økonomi at der stilles krav om sammenlignelige budgetter at pligten til at indberette nøgleoplysninger om lån ydet ydet til andelsboligforeningen

långivere end pengeinstitutter og realkreditinstitutter at der indføres cvr registrering

at visse foreninger blev stiftet på meget

og en risikabel finansiering det strammer vi nu op på med dette lovforslag

så med det

udfordringer på området så kan man jo undre sig

at regeringen ikke fremsatte dette lovforslag sidste år da regeringen skærpede reglerne omkring regnskabsfremlæggelse dette lovforslag har flere elementer

økonomisk grundlag man vil hæve grænsen for minimumsdeltagelse ved stiftelse

til tres procent af lejerne samt indføre krav om at der skal foreligge budgetter og sammenlignelige budgetter før en andelsboligforenings erhvervelse af en ejendom

til at omfatte andre långivere end penge og realkreditinstitutter man vil indføre obligatorisk cvr registrering af

så prisen ikke holder bagefter

for foreningen at låne til vedligeholdelsesarbejder fordi vurderingen af ejendommen er lavere end anskaffelsesprisen flere af høringssvarene har rejst spørgsmål og påpeget kravet om at minimumsdeltagelsen skal være to tredjedele af beboerne

hvordan forholder ministeren sig til de indkomne høringssvar omkring dette

se ud af høringssvarene at det også er ønsket af

det er ikke imødekommet af ministeren som også tidligere i

at ministeren ikke ønsker en gennemarbejdet analyse på området det er stadig væk dansk folkepartis ønske

positivt frem til udvalgsarbejdet og håber på at ministeren også kan give nogle svar i salen her i dag

forebygge noget af det her

del eksempler på at foreninger for eksempel er blevet stiftet på

usikkert og på et egentligt usammenhængende økonomisk grundlag og derfor

bliver stillet nogle større krav til stiftelsen af andelsboligforeninger en af de ting

tidligere ordførere er at øge kravet til hvor mange der skal til for at bakke op

sådan at man opnår en mere solid opbakning til

det skal der gøres for hver lånetype

produceres et budget

et tredive årig t fast forrentet realkreditlån de her budgetter skal

i hvert fald kan være en medvirkende årsag til at man kan få genskabt noget af trygheden til den her del af

ikke sikkert at vi er færdige med at se på det her område men

en anden årsag til det økonomiske kaos har kunnet være at man i budgetterne for en ny andelsboligforening har indregnet store indtægter fra salg af lejligheder

man har altså overvurderet mulighederne for at sælge andelsbeviserne men da salget var indregnet i budgetterne

blevet bondefanget gennem sådan et røgslør af utilstrækkelige økonomiske oplysninger som

at det i en del tilfælde har været uklart for den enkelte lejer hvilke udgifter man ville få hvis man sagde ja til at gå ind i andelsboligforeningen der så overtog ejendommen alle de her tre punkter er naturligvis uholdbare og derfor er sf glade for det her lovforslag fordi det retter op på alle tre

det øger simpelt hen den økonomiske stabilitet fordi der så er færre lejligheder der skal lejes ud

krav om langt større økonomisk gennemsigtighed

ikke længere indgå i de budgetter som man skal have forelagt når man som lejer skal beslutte om man vil købe sin bolig som andelsbolig og dermed binder sin økonomiske skæbne sammen med de andre

ønskede salg af lejligheder

skal man som nævnt have fremlagt et budget

fast forrentet realkreditlån med afdrag og der skal fremlægges budgetter for de første

er der tale om en langt bedre

og langt mere gennemskuelig forbrugeroplysning om den fremtidige økonomi inden den enkelte person eller den enkelte familie træffer sin beslutning og det er et meget

til sidst vil jeg nævne at der måske kunne være nogle der ville mene at man i stedet for at forhøje kravet om lejernes deltagelse i en andelsboligforening fra tre og tredive procent til tres procent i stedet burde have indført et krav om at den enkelte andelshaver skulle stille med for eksempel tyve eller tredive procent af købesummen det er en dårlig idé fordi det ville forhindre en del lejere med jævne indtægter i at deltage andelsboligforeninger er jo netop en boligform

ligger et sted mellem lejelejligheder og ejerlejligheder med hensyn til hvor store udgifter der er

er et godt system fordi det giver

og derfor er vi glade for at der ikke er kapitalkrav i det her lovforslag men at der som nævnt bliver stillet krav om tilslutning fra tres procent af

krav om større økonomisk gennemskuelighed det sætter simpelt hen en stopper for at man får et falsk billede af økonomien sådan som det

til ejendommen som sådan hvorimod andelshaverne jo altså er bundet til

så vil jeg anbefale dem at sætte deres penge i noget andet

men der er stadig masser af udlejere der har udlejningsejendomme i danmark så det er jeg ikke spor bekymret for derimod ville

bekymret hvis for eksempel liberal alliance vil stille kapitalkrav

den største bombe under dansk økonomi hvis tingene kommer til

det her marked mindre risikabelt og jeg håber at især udsættelsen af valuarvurderingen vil betyde at vi ikke ser de samme risikable opstarter som har været med til at skabe ulykker i tusindvis af

ganske fornuftige næsten alle sammen retvisende budget

budgettet hviler på almindelige tredive årige konverterbare fastforrentede lån med afdrag osv

og at man ikke spekulerer i nogle fremtidige salg som

har forsøgt at gøre og skabt

så godt med vores normale halvtreds

og hvis man skal komme med et argument som

godt argument for at det ikke nødvendigvis er procentandelen der er afgørende for om det går godt jamen så var det

i den grad er nødlidende

at stiftelsen af

opstår i de situationer

med den her stramning af kravet til de tres procent

så befrygte at der bliver færre andelsboligforeninger det er noget som enhedslisten

imod fordi andelsboligen er

demokratisk fælles og engang også spekulationsfri

som i den grad gik ind og undergravede det område hvad kan vi så gøre

jo så at fjerne de årsager der har været til

her gode sektor er blevet usikker

aktiviteter på området hele den markedsgørelse som blev lavet i nullerne

rullet tilbage der var låneoptagelsesmuligheden på beboerandelen og der var indførelsen af afdragsfrie lån

at man skærper udlånernes forpligtelser det viser sig nu at man har indført rentetrapper swap lån som ikke alle sammen er usunde uden at orientere lånerne ordentligt om det og

mener vi at vi skal gå et skridt videre

er udmærkede og peger i den rigtige retning bortset fra kravet om hvor mange der skal til for at oprette en forening

forsøgte at få med i vores lejelovsaftale men som desværre ikke lykkedes nu er lejeloven jo ikke

på en ejendom så kan udlejeren slippe godt fra

at

det er sikkert også en god idé at der er

som er enige om at stifte andelsboligforeningen end en tredjedel

men tænk hvor skulle vi have meget lovgivning hvis vi skulle have lovgivning om alt

eksempler der har været på dårligt drevne

sat sig en erkendelse hos mennesker der gerne vil stifte nye andelsboligforeninger om at der skal være styr på flere ting end andre dårligt drevne andelsboligforeninger har haft tidligere det synes jeg sådan set ikke vi behøver at lovgive om her fra folketinget om det skal være to tredjedele af lejerne der skal være enige om det her eller om det skal være en tredjedel

os der skal bestemme og jeg synes sådan set heller ikke er os der skal bestemme om der skal være budgetforslag for hvert et finansieringsforslag eller kun for halvdelen eller kun for de bedste tre eller hvad man måtte have

bare fører til unødigt bureaukrati ude i

jeg er også bange for at andelsboligforeninger der udmærket ville kunne fungere med halvtreds procent af lejerne som andelsbolighavere ikke kan stiftes

fordi man her fra folketinget siger at det skal være tres procent

med den begrundelse at vi ikke behøver at lovgive om alt der er fornuftig adfærd i det her samfund i hvert fald ikke så længe at folks ufornuft kun går ud over dem selv så kan vi godt have tillid til at de fleste vil opføre sig fornuftigt fordi det ellers

familie mod grimme overraskelser når så liberal alliance er imod den beskyttelse man skal altså stadig væk kunne drive folk ud i

at liberal alliance generelt er imod enhver form for forbrugerbeskyttelse er er man for

lovgivning om at der ikke må komme farlige stoffer i madvarer

en syg et kontraktbrud kan man sige ikke alle kontrakter behøver at være nedskrevet de kan også være

derfor er vi ikke imod det men når herre eigil andersen siger at man bliver nødt til at have alle mulige regler for under hvilke betingelser der kan stiftes andelsboligforeninger fordi det jo ikke er frivilligt om man vil være med så må jeg jo bare svare det er frivilligt om man vil være med

jo det som ligger i noget af lovgivningen

mindst tres procent skal ønske at være med før det overhovedet er muligt at stifte en andelsboligforening

der skal betales de kommende ti år det er jo en beskyttelse imod at den enkelte person eller den enkelte familie kommer ud i økonomisk uføre fordi der er nogle udygtige mennesker som præsenterer de her ting for andelshaverne det er ikke til at gennemskue for den enkelte andelshaver ligesom det ikke

nede i supermarkedet om der er gift i varen og derfor er vi glade for at der er nogle myndigheder

jeg spørge ordføreren som jeg ved har økonomisk

om ordføreren har behov for en undersøgelse for

vide hvilken retning prisen vil tage

giver andelsboligen væk i bytte til familiemedlemmer og så videre så det der grå marked som

mener det er hensigtsmæssigt at skærpe kravene til sikker økonomi gennemsigtighed og stor opbakning vi mener også

er fundet en ganske fin balance i forslaget og jeg vil da også godt tillade mig

det synes vi også er et nogenlunde fornuftigt

mener vi egentlig at den balance der er skabt her i forslaget ser ganske fornuftig ud og

de mennesker de familier der bor i dem og det må

og penge under bordet og det er jo en af grundene til at vi synes det er temmelig uhensigtsmæssigt at have en virkelighed hvor priserne ser ud til at være noget helt andet end det der er vilkårene for de mennesker der rent faktisk skal kunne betale en stor del

hvad vil det konservative folkeparti gøre ved det

tingene er rette og rimelige i vores samfund og der er altså en stor skævhed på det her

sige tretrinsraket

andelshaverne altså ganske almindelige mennesker der er kommet i klemme fordi smarte developere og sågar banker har været inde over meget meget smarte løsninger og det tror jeg er afgørende nødvendigt for at sikre

efter at vi i to tusind og tretten indførte regler der sikrer større gennemsigtighed med handel med boliger så er det vigtigt at vi kommer de problemer

vi tager fat i det så at sige

blev stiftet rigtig mange foreninger på baggrund af et

ikke hang sammen økonomisk

skærper vi med det her lovforslag reglerne og vi skærper kravene

og der vil jeg godt sige tak til fru charlotte dyremose når man får ros skal man huske at labbe den i sig det er korrekt at vi

må jeg så ikke bare her oplyse at så vidt jeg er orienteret fra

end de tres procent men men lad det nu ligge i hvert fald

på et solidt økonomisk grundlag blandt lejerne

ønsker at gå med i foreningen fra starten af det vil også betyde at der er flere andelshavere til at sikre den gode daglige drift og at man ikke bygger

eller udlejning af lejligheder men sikrer at der er en god daglig drift

at der jo skal udarbejdes ordentlige budgetter forud for stiftelsen og der forbyder vi en række

har diskuteret med bankerne om belåning af min egen ejendom

skal der jo foreligge et budget for hver type af lån

og endvidere skal der foreligge et sammenligneligt budget baseret på et tredive årig t fastforrentet realkreditlån med afdrag således at man kan se

for den resterende resterende del af finansieringsperioden på den måde sikres det at væsentlige ændringer i forudsætningerne

ejendom på andelsbasis får langt bedre muligheder for at gennemskue risici ved en given finanseringsform og her skal man huske at vi taler om almindelige mennesker som ikke er økonomer og som ikke har forstand på de her

at der er en del andelsboligforeninger

i en voldsom økonomisk klemme med de ord

vil jeg se frem til et godt udvalgsarbejde men dog

et flertal i det nuværende folketing at maksimalprisen skal bestå vi skal huske at på landsplan fylder andelsboligerne cirka ni procent af den samlede boligmasse

meget gunstig udvikling på boligmarkedet og der kommer løbende meldinger om at liggetiderne på andelsboliger især i københavn er faldende og at de i stigende grad sælges uden afslag på maksimalprisen en fjernelse af maksimalprisen vil give de nuværende andelshavere mulighed for at få en kapitalgevinst

men skulle man overveje det forslag som venstre er kommet med om

afskaffe maksimalpriserne

ulemperne er simpelt hen for store vi mister fordelen ved at have en boligform der ligger

ejer og lejerbolig og

sikrer at der er et vist udbud af billige boliger

ind på boligmarkedet og man kan sige at fortjenesten jo så

til dem som har en andelsbolig lige nu men det vil gøre det dyrere at få en andelsbolig

vil stige hvis det bliver et fuldstændig frit marked uden en maksimalpris

men det vil blive enormt svært for dem der skal ind på markedet derudover

beskattet det vil den blive fremadrettet hvis den skal sammenlignes med ejerboligformen så hvis

og færre pædagoger sosu hjælpere

i vore store byer i en lejlighed til en fornuftig pris og en rimelig kvalitet så jeg vil godt sige

et varieret boligmarked hvor andelsboliger indgår som et prisbilligt alternativ til ejerbolig altså en boligform

midt imellem lejeboligen

diskussion om det her med penge under bordet og dusør mit indtryk er at med de ændringer man lavede i nullerne kom man den del af det til livs

kendskab til at der skulle være mange handler med dusør under bordet vi har lige skærpet dusørbestemmelsen og i den forbindelse kiggede vi på hvor mange

men jeg tror det er vildt overdrevet at sige at

ikke på vi kan i hvert fald ikke se det i de tal vi har og vi kan ikke se det

der bliver indberettet men men hvis der skulle

så har vi jo i øvrigt på dansk folkepartis foranledning skærpet dusørbestemmelsen

et

der er faktisk to og tredive procent andelsboligforeninger i københavn og det forværrer jo sådan set den

hvis man slipper andelsboligprisen fri men det jeg vil spørge om er når nu

så ikke være med til at lave en bestemmelse der

den vi skal til at lave i forbindelse med lejelovgivningen hvor

skærper straffene for ulovlige dusører så kunne vi komme ud over den diskussion og så havde de borgerlige ikke det argument at

hvis der ikke er nogen indikationer på at

men men lad os da kigge på om

komme i tanke om nogen eksempler på det

at der ikke er analyser på området derfor efterlyser han lovpligtige regnskabsstandarder

får nogle konsekvensanalyser og nogle databaser

det der mangler på området og det er også det dansk

potentielle køber der måtte være kender

vi har taget fat i valuarvurderingen som herre lars dohn nævnte

to år efter en stiftelse kan man altså ikke komme med nye vurderinger og vurdere op og så på den baggrund belåne yderligere

vi har har nu med det her forslag sagt

økonomien de næste ti år men også

tredive år så jeg synes faktisk vi har forsøgt at gennemføre meget af det fru karina adsbøl siger om at have gennemsigtighed

der siger det men

uenig ministeren mener at vi har en bred analyse på området og et gennemsigtigt marked kan jeg forstå på det ministeren siger ministeren

vi har et overblik over det det har vi ikke på alle handler men men vi er ved at få et bedre overblik

nye oplysningsskema jeg vil opfordre

jeg redegøre for at vi faktisk er på vej til at få et bedre overblik

det bakker venstre op om men samtidig

her nøgletalsskema som er forfærdelig kompliceret og som har gjort at

man som venstre foreslår skal slippe andelssektoren fri jeg har tilkendegivet hvad jeg mener om det

hvad man ønsker

og det vil kun være til gavn for dem der bor i den nuværende andelsboligform og vi vil få nogle priser der ligner dem på

nok men det tror jeg ikke at andelsboligsektoren eller flertallet af partierne ønsker

endnu mere kompliceret end oprindelig tiltænkt og nu er det forskudt i forhold til årsberetningen at man skal oplyse om de her tal

øjeblikket så maksimalprisen er jo en måde at fastholde at andelsboligen ligger imellem ejerboligen og

gået fra de analyser vi har lavet nemlig at det koster jeg kan ikke huske timetallet lige nu det må fru louise schack elholm

på en ganske nem måde udfylde det og man kan også få hjælp til det vi har oprettet en hotline hvor folk kan ringe ind og mange har brugt den flittigt

faktisk glad for det fik jeg at vide på

jeg giver først ordet til herre mads rørvig

der dermed kommer bedre gang i væksten og

omhandler specifikt fuldt fradrag for moms

første del af lovforslaget omhandler en ændring af momsfradraget for hotelovernatninger ændringen betyder at

danske og udenlandske virksomheder fra og med to

det her område er blevet forøget

vk regering initiativ til

januar to tusind og fjorten blev satsen øget fra halvtreds

er det gældende niveau på nuværende tidspunkt ændringen af muligheden for momsafløftning anslås

hundrede og fem million kroner efter tilbageløb

lider under et meget højt prisniveau og adskillige undersøgelser viser at

hoteller er blandt de absolut dyreste i europa det betyder

i forhold til placering af kurser og møder

man simpelt hen får mere for pengene i andre eu lande det rettes der nu delvis op på ved at

indføres fuld fradragsret for momsudgifter i forbindelse med hotelovernatninger

skal have det meget høje prisniveau i danmark ned

et leje hvor det er muligt at konkurrere med vores nærmeste nabolande formålet er naturligvis at skabe

der er brug for mange forskellige typer

der er derfor et stor potentiel i at gøre vilkårene

således at det store vækstpotentiale kan indfries

anden halvdel af lovforslaget omhandler en gennemførsel af harmonisering af afgifterne på taxiområdet således at der sikres lige beskatningsvilkår det gøres ved at gennemføre følgende tiltag afskaffelse af registreringsafgift for taxier limousiner og sygetransportbiler så alle biler til erhvervsmæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift til gengæld

en ny ordning vedrørende frikørsel af taxier og limousiner således at der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner ligeledes omlægges de løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik således at alle kørselstyper er fritaget for vægt og

at der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler harmoniseringen af afgiftsreglerne fører i to tusind og sytten til et merprovenu på fem og firs million kroner

formålet med denne ændring er ifølge regeringen at sikre en ens og langt mere gennemskuelig beskatningsordning for alle personbiler til erhvervsmæssig transport venstre ville gerne have været mere ambitiøse i forbindelse med vækstpakken dansk økonomi står fortsat i stampe og det bliver ikke bedre

dansk erhvervsliv er hårdt ramt af høje afgifter og unødigt bureaukrati

afgørende at der skabes flere arbejdspladser i den private sektor vi skal kunne klare os konkurrencen med vores nabolande især tyskland og sverige det er trods alt et overskueligt mål og med vækstpakken er vi et lille skridt nærmere venstre havde som sagt gerne set en meget mere ambitiøs vækstpakke i stedet for har regeringen valgt at klatte pengene væk til gaver til fagbevægelsen

om forhøjet fradrag for medlemskab

at man ikke har forspildt forskellige chancer for at

man har sat nox afgiften op og man har valgt at afskaffe den kendte boligjobordning som mange danskere har haft glæde af men vækstpakken er et lille skridt i den rigtige retning og når regeringen tager få skridt i den rigtige retning

to tusind og femten får fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i danmark

tiltrække danske og udenlandske erhvervsfolk

med det for øje at sikre en mere fair konkurrence at at

af afgifterne på taxaområdet

ønsker vi at afskaffe registreringsafgiften for taxaer limousiner og sygetransport så alle de biler der falder inden for kategorien personbiler til erhvervsmæssig persontransport bliver fritaget for registreringsafgiften samtidig sker der så den ligestilling at man ikke længere vil kunne frikøre taxaer

fremover blive betalt registreringsafgift når taxaer

servicetrafik blive omlagt så alle kørselstyper bliver fritaget for vægt og brændstofforbrugsafgift og

den første januar to tusind og femten og det er måske værd at sige også

indregistreret før denne dato jo fortsat

det der skal til for at de forudsætninger man har lagt ind i et udbud eller et regnskab eller hvad det kan være hænger sammen så jeg mener

en sammenhæng der går den anden vej rundt så

at grænser for det

er et reguleret marked på den måde det er så siger jeg bare at der jo er to andre alternativer her det

at man ikke udskifter bilerne så hyppigt det tror jeg vil være en logisk reaktion på at man ikke længere kan frikøre bilerne

at man vælger at udskifte lige så hyppigt men så udskifte til en mindre luksuriøs model begge de ting synes jeg

jeg vil stadig være tryg ved at sætte mig ind i en taxa alle steder i landet også efter det

forhøjes så til at man får fuld fradragsret for momsudgifterne det synes

mere attraktivt for

er blevet hævet flere gange over de sidste år

de har haft en betydelig lavere afgift

så at det giver en konkurrencemæssig ligestilling

år hvordan bliver provenuet så for den bliver jo så ikke solgt videre til andre med

stille spørgsmålstegn ved må vi aftaleparter

finansiering noget af det jeg

bemærke er at hvis man kigger

lige redegør for hvad der egentlig er op og ned i den sag for jeg synes ikke at

under den forudsætning at meromkostningerne for

for erhvervets ydelser så kommer der en sætning som ikke lige

en sætning sidst i afsnittet det er usikkert om meromkostningerne kan overvæltes idet taximarkedet er et reguleret marked hvor kommunerne fastsætter blandt

der er fald en selvmodsigelse i

for at efterprøve de tal og de beslutninger

folketinget så jeg synes jo også at det

kontrollere om de forudsætninger vi lægger til grund for vores beslutninger nu også holder

har meget at byde på for turister danske såvel som udenlandske og lovforslaget vil gøre det mere attraktivt at bruge penge i danmark det er en forbedring som vil kunne mærkes i alle landets egne og som vil være med til at skabe flere jobs det vil ikke mindst efter vores opfattelse komme mange af landets yderområder til gavn

vil få bedre mulighed for at udnytte potentialet for turisme ikke mindst i de dele af landet hvor vi har naturskønne områder som kan tiltrække både almindelige turister og flere møde og konferencegæster derudover indeholder lovforslaget også en harmonisering af afgifterne på taxiområdet sigtet med lovforslaget er at skabe en fair konkurrence og et mere effektivt erhverv med en bedre service afskaffelsen af registreringsafgiften for taxier limousiner og sygetransportbiler

skabe en større gennemskuelighed i beskatningssystemet det drejer sig blandt andet om afskaffelse af frikørselsordningen hvor vi fjerner en uhensigtsmæssig støtte af branchen ordningen har givet et for stort incitament til at købe efter vores opfattelse for store biler i luksusklassen og køre mere i stedet for at fokusere på klima og miljøvenlig kørsel det vil jo i hvert fald være en af de ting som vi ønsker skal ændres begge de initiativer der tales om her er jo som bekendt en del af vækstpakken fra juni den står vi ved ligesom jeg kan høre at der heldigvis også er andre der gør

del af lovforslaget i stedet for at man bliver nødt til at stemme for det ene selv om man er imod det fordi man gerne vil stemme for det andet eller stemme imod det ene selv om man er for det fordi man gerne vil stemme imod det andet

hæve momsafløftningen for virksomheder der køber hotelydelser hidtil har det været sådan at vi er kommet op på at der er fem og halvfjerds procent momsafløftning og vi har altid syntes det var mærkeligt virksomheder har fuld momsafløftning af de

hotelydelser så hvis en virksomhed gerne vil lave et medarbejderseminar eller en medarbejderkonference af en slags eller hvis en virksomhed gerne vil sende en medarbejder ud i verden eller ud i danmark

er der ikke fuld momsafløftning af det den forskelsbehandling er vi helt

beslutningsforslag om det her tidligere og vi har støttet andres beslutningsforslag men

det røde flertal i det her folketing har jo stemt imod nu er det røde flertal så kommet til fornuft og kan se at det vi har sagt hele tiden var det bedste og det rigtigste og nu gør regeringen og det røde flertal det selv

ikke for at taxavognmænd over en nat pludselig skal have ændret reglerne for deres registreringsafgiftsbetaling sådan at det over en nat fordyrer deres

ikke har en chance for at

taxavognmænd har indgået aftaler med kommuner som rækker to og tre år ud i fremtiden og de aftaler er jo under den forudsætning at man har den her frikørselsordning for

kan man køre ud med uden at de bliver berørt af de nye regler men når man har en kontrakt der rækker to og tre år ud i fremtiden så er der jo nogle af de biler man har som efterhånden er på vej på pension og man skal så indkøbe nogle nye

de nye vil så være omfattet af de nye regler

fordyre leveringen af den service som man har aftalt med for eksempel kommunen at levere uden at man af den grund kan få flere penge fra kommunen på kontrakten og det giver jo problemer på samme måde giver det problemer at hyrevognserhvervet er så reguleret på prisen

ikke bare lægge en ekstra omkostning på ved at forhøje taxameterprisen så

her kunne gøre var jo selvfølgelig at sikre en langsigtet indfasning af det her som tager højde for at indgåede kontrakter skal have lov til at løbe videre og i øvrigt sikrer at hyrevognsmanden kan få lov til at hæve prisen for privatkunder hvor beklageligt det end måtte være

bedre end at han går nedenom og hjem sådan at han kan betale de regninger som folketinget pålægger ham

og det synes jeg er meget meget beklageligt og meget meget arrogant og hovent over for de vognmænd som kommer i klemme så liberal alliance vil bestemt ikke stemme for det her lovforslag ikke fordi vi er imod den første del af lovforslaget det er vi tværtimod meget

vi er meget imod at man over en nat pålægger vognmændene de her ekstraomkostninger uden at give dem mulighed for at dække omkostningerne ind ved højere indtægter vi vil stille ændringsforslag om at forslaget deles og vi håber at alle partier i folketinget bakker det op

en finanslovsaftale som

en situation hvor der er brug for mere produktivitet

og hvor der er brug for fokus på på produktivitet og innovation i det samfund så indgår regeringen en aftale med sf og enhedslisten som trækker i

det er beskæmmende for demokratiet det synes jeg er relevant at nævne i forbindelse med at vi jo diskuterer en vækstaftale som vi indgik med regeringen før sommerferien og som har til formål

afgifts og skattelettelser en ganske fornuftig lille pakke som for størstedelens vedkommende trækker i en rigtig retning to af elementerne er jo nævnt her i dag i forslaget som vi diskuterer den ene del er en sag som

folkeparti sammen med andre gode partier har kæmpet en brav kamp for igennem mange år

fuld fradragsret af momsen for hotelovernatninger det er en sag som betyder rigtig meget for turismeerhvervet rigtig meget for vores konkurrencedygtighed i forhold til andre lande

hensyn til den del som handler om om momsen i forvejen er

at vi kunne blive enige med regeringen

den anden del af forslaget om taxaerne

den samlede effekt

sammen med venstre og dansk folkeparti for en dels vedkommende og

momsudgifter på hotelovernatninger i danmark ændringen vil bidrage til en forbedring af danske hotellers mulighed for at tiltrække danske og udenlandske erhvervskunder og vil dermed skabe vækst og arbejdspladser i branchen for det andet medfører forslaget en afgiftsharmonisering på taxiområdet hvilket betyder at der fremover er lige beskatningsvilkår for alle personbiler som anvendes til erhvervsmæssig persontransport forslaget vil bidrage til lige og fair konkurrence i

til en forbedret effektivitet og service

forhandlingerne er der blevet rejst nogle spørgsmål som jeg vil have lov til

af spørgsmålene er

og kommentarer til nogle af ordførerne fra

adressere en række af de elementer

understrege at det har været sådan at forslaget blev offentliggjort i forbindelse med udsendelsen i høring den tredje september to tusind og fjorten altså

ikrafttræden derudover har det også været kendt stof al den stund at det jo var en del af aftalen fra i sommer

sige at man også har haft mulighed for i erhvervet

forslaget har virkning for køretøjer der indregistreres

første januar to tusind og femten eller senere og der foreslås således ikke ændringer for køretøjer som er afgiftsberigtigede efter de gældende regler

lovforslaget finder således ikke anvendelse på de køretøjer der i dag er omfattet af frikørselsordningen de kan arbejde uændret videre også med hensyntagen til den levetid der i øvrigt er

den typiske aftaletid der er på forskellige kontrakter synes det at

hinanden også fordi man i branchen har haft mulighed for siden i sommer at kunne handle efter dette altså hvis man havde muligheden derfor så at kunne disponere derefter og handle ny vogn allerede inden årsskiftet og denne mulighed eksisterer jo fortsat selv om vi vedtager dette lovforslag

er det først fra årsskiftet at det træder i kraft væsentligt er det også

element der handler om priserne det er jo klart at når man fjerner et subsidie som der er tale om et skattemæssigt subsidie så vil det selvfølgelig få en effekt taxamarkedet er et reguleret marked hvor det er kommunerne der fastsætter blandt andet maksimale takster for kørslen prisdannelsen på markedet for taxaydelser er således reguleret og det er derfor usikkert om meromkostningerne som følge af

sigt må det dog forventes at bortfald af afgiftsbegunstigelsen til taxaerhvervet slår igennem i taxameterpriserne det er nok så væsentligt

det slået fast så er

der jo spørgsmålet omkring

inde på i sin ordførertale han nævner at der er tale om to

taxi det er jo for så vidt rigtigt at

forskellige områder men der er dog alligevel den klare sammenhæng at når man laver en aftale på et område hvor man

skal man også finde en måde hvorpå man kan finansiere det og det er sådan at vi i den vækstaftale som er blevet lavet meget bredt jo både finder finansiering og også er med til at lave en udmøntning af tingene og derfor er der faktisk en meget

ole birk olesen også på alle mulige andre områder

nødt til at finde penge til det man gerne vil gøre og derfor synes jeg

det er meget naturligt at man har muligheden for at kunne tage stilling til om jeg så må sige både det sure og det søde

i forbindelse med en fremtidig ændring af reguleringen bør spørgsmålet om den skatte og afgiftsmæssige behandling af køretøjer indgå som et element videre anføres det i betænkningen dengang vil det i forlængelse af en fælles tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring med personbiler være naturligt at overveje den fremtidige skatte og afgiftsmæssige behandling af køretøjer i taxaudvalgets betænkning var det således en præmis for en liberalisering af reglerne

for erhvervet at afgifterne for de forskellige tilladelsestyper skulle ensrettes det var også derfor regeringen i vækstudspillet i foråret to tusind og

både foreslår en liberalisering

og en ensretning af afgifterne når man nu er ordfører for liberal alliance ville det måske netop have været nærliggende om man så havde været aktiv deltager i de forhandlinger og dermed havde været med til at påvirke al den stund jeg da antager at liberal alliance ville have haft en interesse i

indgået det var ikke muligt for regeringen at finde flertal

at når man er med til at lave aftaler

de beslutninger der træffes så jeg har stor respekt for herre ole birk olesens holdninger på de enkelte punkter men jeg må også bare minde om at hvis

må man selvfølgelig også være med til at deltage aktivt jeg minder blot om dette al den stund at at det jo altså også er sådan synes jeg

man har en samlet aftale og skal udmønte den samlede aftale

man ligesom også nødt til at indikere det fælles nu skal jeg ikke give en stemmevejledning til liberal alliance er ganske sikker på at liberal alliance selv

meget velkommen til at foretage en anmærkning

uagtet om man for eksempel vælger at stemme rødt altså stemme imod eller man vælger

jo dog har muligheden for at indikere hvilke dele af forslaget man er enig i og hvilke dele man er uenig i

dansk folkepartis kommentarer

at kørsel for kommuner og regioner efter de foreslåede ændringer

et marked hvor beskatningen af køretøjerne er harmoniseret

lovforslagets bemærkninger

da ændringerne medfører øgede omkostninger i dele af erhvervet og uændrede eller reducerede omkostninger i andre dele af

kommuner og regioner har tilpasset deres forbrug kan det ikke umiddelbart konkluderes at den planlagte harmonisering skaber væsentlige omkostninger for kommuner og regioner altså det at

der altså på nogle områder ikke sker ændringer

som følger af de bemærkninger der også står i

med disse ord blot sige at jeg selvfølgelig ser frem til den videre behandling af lovforslaget

fuldstændig upåvirket af det her selv om ministeren samtidig siger

ministeren kalder et skattesubsidie fra vognmanden det hænger jo ikke sammen

et skattesubsidie til drift af vognmandsvirksomhed går det selvfølgelig ud over rentabiliteten af de kontrakter der rækker tre år

rækker mere end to år ud i fremtiden efter lovforslagets gennemførelse

at det optimale naturligvis havde været om hele regeringens forslag på det her område var gået igennem det er jo indlysende

haft en interesse i at være med til at påvirke altså sådan

man også på det her område kunne have sagt at der

havde været med altså den liberalisering der i øvrigt

men det ændrer jo ikke på det faktum

brændstofpriser og andet i hvert fald

den optimale af alle verdener selvfølgelig gerne

det sker for vognmanden med en form for tilbagevirkende kraft så skal jeg høre ministeren sagde at det her på lang sigt nok vil betyde at taxameterprisen stiger og det er selvfølgelig godt for vognmanden hvis det vil ske hvis kommunerne er åbne for at det kan ske men for forbrugerne er det jo ærgerligt men ministeren går altså ind i det her vel vidende at gamle fru hansen og andre der ikke har råd til egen bil